mandat er der nogen der ønsker ordet da det ikke er tilfældet

det er herre christian rabjerg madsen socialdemokratiet

ord var fundet frem til lejligheden ikke alene fordi det var et enigt folketing der stod bag loven og dermed det danske mindretal men i endnu højere grad fordi danmark som den eneste nation i verden

som ssf bemærkede

siger vedtagelsen i to tusind og ti ikke så lidt om det gode forhold imellem to nationer

revisionen af sydslesvigloven blev allerede ved vedtagelsen i to tusind og ti skrevet ind for at sikre en evaluering af om loven bidrager til at skabe klarhed over rammerne for sydslesvigudvalgets uddeling af tilskud til mindretallets arbejde i dag kan vi konkludere at det gør loven og så kunne den her forhandling jo sådan set slutte her heldigvis har gode kræfter benyttet lejligheden til at kigge en ekstra gang på det

med det danske mindretal og bindeleddet mellem de dansksindede syd for grænsen og folkestyret socialdemokraterne bakker op om og er tilfredse med at lovforslaget udvider

fra de nuværende fem til syv medlemmer med virkning fra efter næste folketingsvalg samtidig noterer vi os i

bemærkninger at det er intentionen at de syv pladser fordeles så flest mulige partier får adgang til arbejdet

arbejdet i udvalget ud til flere partigrupper flere politikere

flere danskere det er positivt

at flere får øjnene op for det arbejde som folketinget med sit tilskud er med til at understøtte i sydslesvig ja man kan måske endda håbe at flere danskere fremadrettet vil fatte interesse for danskerne syd for grænsen samtidig betyder udvidelsen til syv personer at sydslesvigudvalget fastholder sine helt særlige karakteristika der er forudsætningen for udvalgets mulighed for at samles hurtigt agere som

politisk administrativ formidler af statens tilskud og samtidig bevare den enighed i beslutningerne

i betragtning af at udvalget jo er bindeleddet imellem folketinget og det danske mindretal syd for grænsen

disse karakteristika kunne nemt gå tabt om udvalget med et større antal var kommet til at ligne et mere almindeligt stående folketingsudvalg

at folketinget med lovforslaget fremover hvert andet år kommer til at forholde sig til mindretallet i almindelighed og arbejdet i sydslesvigudvalget i særdeleshed det sker da

fremover hvert andet år vil udarbejde en redegørelse der fremsendes til folketinget med henblik på debat i udvalg ogeller i folketingssalen

tiltag vil styrke en viden om og forbindelsen mellem folketinget og de dansksindede i sydslesvig det sker fra tid til anden at der opstår debat om mindretallet og folketingets bevilling det er sundt og det er et tegn på det levende demokrati det skaber også opmærksomhed om

nord og syd for grænsen det er med til at holde debatten både levende og nærværende

der naturligvis også findes syd for grænsen internt i mindretallet den debat skal vi give plads til og derfor er socialdemokraterne uenige med herre martin henriksen der i sidste uge krævede at ssv

samme holdning som et flertal i folketinget til en specifik politisk sag

og derfor på ingen måde i overensstemmelse med med københavn bonn erklæringerne som håndteringen af det danske mindretal i tyskland og det tyske mindretal i danmark baseres på vi skal give tilskud for at understøtte danskheden

at købe os til at ssv skal mene det samme som os om en sag der naturligvis påvirker de danske syd for grænsen socialdemokraterne kan selvsagt støtte lovforslaget og vi glæder os over at få lejlighed til at vise opbakning

danske mindretal i sydslesvig der

gør danmark lidt større jeg håber at vi i dag om ikke kan skrive verdenshistorie så i hvert fald symbolsk kan bekræfte

niels neergaard sagde i forbindelse med genforeningen

stå bag det danske mindretal

skal ske efter første nyvalg til folketinget efter at

at medvirke til et kompromis som kunne favne hele folketinget og alle medlemmer af

rimeligt selv om alle partier har givet og taget at nævne

så gerne at udvalget havde fastholdt sin nuværende størrelse og andre så gerne at udvalget fik

kompromiset blev at udvalget efter et valg vil få syv medlemmer det er aftalen og vi vil selvfølgelig holde vores del af aftalen

danskerne i sydslesvig er anslået til

føler og forstår sig selv som danske de er født og opvokset i områder der tidligere var under den danske konge men som måtte afstås som følge af først krig og siden en demokratisk folkeafstemning men dette til trods holder vi fast i hinanden

bevare og styrke danskheden i sydslesvig

øjne vigtigt at danmark yder moralsk politisk og økonomisk opbakning til dem der ønsker at være danske og til dem der både professionelt og frivilligt arbejder med dansk sprog og kultur i børneinstitutioner i skoler i forsamlingshuse i kirker i arbejdet med de unge

og vigtigt arbejde det er godt at hele folketinget sådan som jeg har forstået det står klar til at vedtage loven for dermed siger alle partier at de er forpligtet på mindretallet på de dansksindede sydslesvigere og dermed understreges det at vi her i huset er bevidste om den historiske forpligtelse der er hos os danskere på begge sider af grænsen

mindretallet og især mindretallets parti skal forholde sig til danske politiske spørgsmål mener ordføreren ikke at det er ganske rimeligt at

at tage selvstændigt stilling ud fra den verden de lever i i

ordføreren mener at man skal sige til mindretallet at de skal være så loyale at de altid følger

vi er enormt presset på grund af migrantkrisen og at der er internationale medier internationale organisationer der er efter danmark masser af tyske politikere er efter danmark så behøver man som dansksindet parti i sydslesvig jo

mange tyske politikere er modstandere af grænsekontrol selv om de selv har indført det ved den tysk østrigske grænse men fred

at i en situation hvor danmark er udsat for hårdt pres og hård international kritik og hvor danmark er under pres så behøver

man i øvrigt gjort gentagne gange og det synes jeg sådan set man skal holde sig for god til og det fastholder

på baggrund af at der er blevet lavet en redegørelse om lovovervågning af lov om sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i sydslesvig i redegørelsen

ydet som tilskud og sikres ved pant i henhold til tysk lov samtidig bortfalder muligheden for lån til bygge og anlægsprojekter

ydet tilskud skal institutioner og foreninger som modtager tilskud opfylde tilskudsbetingelserne

at tilskud kun ydes så længe formålet hvormed tilskuddet er ydet fortsat eksisterer og dermed sikres det at tilskudsmidlerne anvendes hensigtsmæssigt

fra fem til syv medlemmer når udvalget nedsættes igen efter

første nyvalg til folketinget det mener jeg vil være positivt da en udvidelse af medlemstallet vil give bedre mulighed for at flere af folketingets partier kan deltage i arbejdet

til at styrke forbindelsen mellem det danske mindretal i sydslesvig og folketinget

at sikre de fysiske rammer for mindretallets institutioner og foreninger det danske mindretal i

omkring halvtredstusind mennesker som er organiseret i et rigt foreningsliv foreningslivet er vigtigt

en sammenhængskraft og øge livskvaliteten for det danske mindretal der findes omkring halvtreds skoler og næsten lige så mange børnehaver endvidere er kirker biblioteker fritidshjem

skal vi naturligvis understøtte på den bedst mulige måde for

det danske mindretal i sydslesvig

dette lovforslag til første behandling i salen

sydslesvigudvalget kim andersen

med at sige at venstre naturligvis stemmer for lovforslaget

rødder men samtidig formulere sig i forhold til det samfund de lever i det håber jeg i vil blive ved med mindretalsordningen er enestående i det urolige europa vi har i øjeblikket en grænse blev lagt ved at vi stemte om det jeg gjorde det ikke selv så gammel er jeg ikke men i nitten tyve stemte de folk der boede i området om hvor grænsen skulle gå det vil sige

at mindretal kunne bevare deres mulighed for at tale sproget

dyrke den kultur som de følte var den danske

et parti der kunne varetage deres interesser i det område

var i og det gjaldt både det tyske og det danske mindretal den model er i dag eftertragtet mange steder i verden og jeg har i de sidste

uger gjort mig nogle tanker gad vide hvad der ville ske hvis man i

de samme muligheder for at finde en løsning uden våben men med demokrati og med mindretalsrettigheder så ville verden se meget anderledes ud og den model kan selvfølgelig bruges

jeg synes det er rigtig flot at vi kan se at mindretallet spiller så aktiv en rolle sammen med de andre mindretal i europa der ved gud ikke har lige gode betingelser nogle af dem bliver direkte undertrykt og chikaneret fordi de er mindretal

en pligt til at være med til at hjælpe

samme betingelser som vores danske og tyske venner har nede omkring grænsen så er det vigtigt

for tilskudsgivningen vi spørger ikke engang folketinget hvad vi skal bruge de fem hundrede million

det er en stor frihed men det forpligter os tilskuddet gives efter enhedslistens mening først og fremmest til

kunne bruge de tosprogede muligheder i deres videre voksenforløb

mindretallene bliver en god del af samfundet og blander sig

også vigtigt at der er mulighed for at de har adgang til at

drive deres partier som de har gjort på begge sider af grænsen

der somme tider går koks i det det var derfor jeg tog ordet

loyaliteten over for enhver dansk regering hvor man så ikke siger sin mening hvis det er at man er uenig eller er danskhed netop

det frisind det udsyn og den mangfoldighed mangfoldighed af meninger som også trives i den her sal jeg mener selvfølgelig det sidste og jeg synes at vi i udvalget

er lige så stor mangfoldighed i det danske mindretal som

i det danske folk og det danske folketing de lovændringer vi har lavet

vi så gerne at sydslesvigudvalget

er det kun et mindretal af partierne i folketinget som er repræsenteret

er utidigt men det er jo den borgerlige bloks konstituering der må tage ansvaret for det vores mål er at alle partier er engageret i mindretalsspørgsmålet og dermed også en del af udvalget

går fra fem til syv medlemmer godt nok i en meget forsigtig model ved at det netop først sker efter næste valg nu ved vi jo aldrig hvornår det bliver og man kan håbe det bliver snart sådan at de her regler kan træde i kraft det andet drejer sig om bygningerne dernede og der er vi enige i at stramme op

i øvrigt hilse fra sf og sige at de

magt for at undertrykke dansk kultur og dansk sprog og sindelag de dansksindede skulle gøres tyske man forsøgte at forbyde befolkningen at tale dansk at forbyde at der blev undervist på dansk og prædiket på dansk i kirkerne ligesom man forbød etableringen af danske foreninger men de dansksindedes erindring om moderlandet forsvandt ikke efter afslutningen af verdenskrig lykkedes det i nitten tyve at få grænsen rykket mod syd til den nuværende grænse

sorg over at vi fortsat måtte efterlade et stort dansk mindretal tilbage i sydslesvig

konge og den daværende statsminister lovede de dansksindede at de ikke skulle blive glemt vi husker mindretallet endnu

til de dansksindede og glæder os over at forholdene i grænselandet har udviklet sig fra krig og fjendskab og udgrænsning til et i dag forbilledligt samarbejde mellem flertal og mindretal på begge sider af grænsen i skal ikke blive glemt sagde kongen og statsministeren i nitten tyve i dag næsten hundrede år senere viser undersøgelser imidlertid at danskernes viden

det mange grunde til blandt andet den gode at forholdene på mange måder er så eksemplariske og at antennerne altid drejer sig derhen hvor der er problemer folketingets sydslesvigudvalg har en ganske særlig karakter det er et lille udvalg på blot fem medlemmer

af de cirka fire hundrede og seks og tres million kr som hvert år fordeles til de

andet år skal aflægge redegørelse til folketinget om forholdene i det danske mindretal i sydslesvig og dansk mindretalspolitik generelt hermed styrkes forbindelsen mellem danmark og vore mindretal syd for grænsen yderligere yderligere hvilket vi hilser velkommen liberal alliance støtter således

over at være en del af det her mindretal og jeg dengang tænkte hvorfor er

med venstres ordfører der tidligere sagde at det

vigtigt at vi som folketing og som politikere anerkender de mindretal der findes

værdier der er i spil der men det handler ikke kun om de danske værdier for de unge jeg talte med var jo ikke kun stolte af at være danskere de var stolte af at være danskere i tyskland

her med at vores anerkendelse af mindretal

været inde på at det her lovforslag har flere elementer dels vil man udvide antallet medlemmer i sydslesvigudvalget fra fem til syv dels vil det blive fastsat i loven at støtte til bygge og anlægsvirksomhed ydes som tilskud og at de her tilskud sikres ved pant i henhold til tysk lov

foreslås det så at ændre navnet på loven

lovgivningen følge den eksisterende praksis som jo er det det handler om her i forhold til

rigsrevisionens henstillinger som lovforslaget ligeledes lægger op

tager det her lovforslag op fordi løbende justeringer selv om de er små faktisk er rigtig vigtige for at de her ting fungerer

har det med at sige at flere ved mere og det gælder altså også i sydslesvigudvalget mener vi af samme grund glæder vi os over at høringssvarene har givet anledning til en præcisering af lovforslaget

det er tydeliggjort at det er op til valggrupperne i folketinget at sikre en bredere repræsentation i

ildsjæle som brænder for deres arbejde med og i de danske børnehaver skoler og mange frivillige foreninger

blevet taget imod med en varme og en stor lyst til at fortælle

og jeg må sige selv som radikal at jeg ikke har oplevet noget andet sted hvor man synger højere fra højskolesangbogen end man gør i mindretallet det er en meget stor fornøjelse

har jeg også oplevet at vi i udvalget blev mødt af en kontrol fra rigsrevisionen som i mine øjne væltede balancen mellem at der jo selvsagt skal være fuldstændig styr på pengene og at vi ikke omvendt kvæles i bureaukrati vi har med vilje et så lille sekretariat som muligt så flest mulige penge går til mindretallet og jeg vil derfor gerne bruge den her lejlighed til at gentage min betænkelighed ved at det i et år har kostet os halvanden medarbejder så vidt jeg husker at besvare spørgsmålene fra rigsrevisionen

jo ellers alt det vi overhovedet har af sekretariat det er mit håb og ønske at vi alle sammen har lært af den her proces

fundet en løsning som gør at sydslesvigudvalgets medlemmer fremover kan bruge al deres energi på at være bindeled til det danske mindretal

bedre forudsætning for en bredere repræsentation

bredere funderet samarbejde og et bredere politisk kendskab til de sager som sydslesvigudvalget behandler det synes jeg er et rigtig godt forslag ligesom jeg også bakker

vi kan få flest mulige partier involveret i arbejdet jeg tror at en bredere politisk repræsentation kan medvirke til at styrke forbindelsen mellem det danske mindretal

vigtig del af vores historie og vores grænseoverskridende samarbejde mellem myndigheder og mindretal på begge sider af grænsen som er forbilledligt

omkring i verden det samarbejde skal vi værne om og beskytte og styrke jeg er med på at det så er op til valggrupperne at træffe en endelig afgørelse af hvordan de skal fordeles

føjet ind at intentionen er at vi får bredt det mest muligt ud

så vi kan gøre den gældende praksis til

nye lov

glæder os over at kunne styrke samarbejdet med det danske mindretal i sydslesvig og

arbejde at vi har så engagerede medlemmer

som består af dedikerede medlemmer som virkelig bliver det her bindeled mellem det danske folketing og vores mindretal i

vigtigt når vi nu behandler lovforslaget

op til at sydslesvigudvalget senest to år efter næste folketingsvalg skal afgive

til folketinget om forholdene for det danske mindretal i

der nogle tidspunkter

og derfor er der i høj grad behov for at det engagement som kendetegner udvalgets arbejde også kommer til at

har været ønsket hele vejen igennem nemlig at vi holder stærkt fast i det danske mindretal syd for grænsen også fortsat lever videre med stærk tilknytning til folketinget med det lovforslag som vi behandler i dag giver vi jo mulighed for en bredere repræsentation af folketingets partier i

er intentionen med udvidelsen at valget af medlemmer efter forholdstalsvalg kan fordeles mellem flest mulige partier inden for den enkelte valggruppe men jeg tror også det er vigtigt at slå fast også lidt foranlediget af alternativets ordførers kommentar at vi jo ikke i loven kan bestemme hvordan fordelingen skal være det fremgår jo af grundlovens § to og halvtreds at fordelingen af udvalgene i folketinget skal foregå efter forholdstalsvalg og derfor er det selvfølgelig op til

efter den dhondtske metode vil lave den fordeling

flere af ordførerne også har sagt med henblik på at vurdere om loven havde skabt de her klare rammer for tildelingen af tilskud som

var hele baggrunden for loven undersøgelsen der blev foretaget i forbindelse med lovovervågningen viste i høj grad

at der var skabt klare rammer for ansøgning om tilskud og tildeling af tilskud

der også var skabt klare rammer for opfølgningen på de ydede tilskud så man var sikker på at der var den tilpasse og den nødvendige kontrol med de penge der blev udbetalt undersøgelsen viste så også at det burde fremgå tydeligere af loven at tilskud til bygge og anlægsprojekter og køb af fast ejendom skulle sikres ved pant efter tysk lov og det burde desuden fremgå af loven at sydslesvigudvalget ved salg af en pantsikret ejendom kunne genanvende de sikrede midler til et andet formål inden for lovens rammer og det er jo så også nogle af de elementer som indgår i det lovforslag som vi vi behandler i dag jeg vil ikke sådan redegøre yderligere for indholdet af lovforslaget for det synes jeg egentlig at ordførerne allerede med hver deres stemme har gjort

jeg vil blot tilføje og måske endda også fremhæve at intentionen med udvidelsen af antallet af medlemmer og valget af medlemmer efter forholdstal

flest mulige partier inden for den enkelte valggruppe jo i høj grad også bunder i et ønske om at sikre at folketinget ikke bare få partier men folketinget som samlet helhed holder fast i det vigtige engagement

har som som land i forhold til forpligtelsen over for vores mindretal syd for for grænsen jeg vil endnu en gang gerne for den brede opbakning og tilslutning til lovforslaget jeg synes det sender et enormt stærkt signal til vores danske mindretal at det er hele folketinget der bakker op jeg ser frem til

etnicitet eller andre ting ligestilling er et grundlag for retfærdighed i vores samfund ligesom lige løn for lige arbejde er et grundlag for retfærdighed vores arbejdsmarked vi skal derfor kæmpe for ligestilling og ligeløn hvor vi kan og vi skal bekæmpe foranstaltninger der hæmmer ligestillingen når vi kan hvis ikke vi kæmper den her kamp tillader vi forskelsbehandling

for at sikre at mænd og kvinder får samme løn for samme arbejde handler om at ansatte har viden om lønforholdene på deres arbejdsplads det er en helt afgørende del af adgangen til den viden regeringen i dag

med det her lovforslag for ansatte i virksomheder med under fem og tredive medarbejdere det vil regeringen gøre vel vidende

at det netop er danmarks mindre virksomheder altså dem der bliver berørt af det her lovforslag

største problemer med løngab mellem mænd

for de over femhundredetusind ansatte som arbejder i mindre virksomheder samtidig

ligestilling samtidig med at man har travlt med at

jeg indkaldt til samråd i flere omgange

har ministeren begrundet det her tilbageskridt for ligestillingen på flere forskellige måder nogle af dem har han siden

medarbejdernes anonymitet med det nuværende lovforslag det argument

sig ikke at holde overhovedet senere var argumentet at man med det

nuværende lovgivning pålagde virksomhederne for store administrative byrder det argument viste sig heller ikke at holde siden har det mest været lovtekniske forklaringer som helt ærlig virker noget konstruerede til lejligheden det retfærdiggør i hvert fald i mine øjne på ingen måde at ligestillingen i danmark skal svækkes jeg håber at ministeren bliver klogere i den her sag og hvis ikke jeg kan

vil indgå i en dialog med folketingets partier om hvordan vi kan fjerne de værste tidsler fra det her lovforslag jeg har tidligere oversendt et konkret forslag med ændringer til beskæftigelsesministeren blandt andet med krav om at de her statistikker

altså skal udleveres til medarbejderne at

sig selv hvis man skal have en fornuftig dialog arbejdstager og arbejdsgiver imellem skal det selvfølgelig foregå på lige vilkår hvor alle har adgang til den information der er så derfor

samme arbejde de lavede det har altid været vanskeligt at bedømme om det var lige løn for lige arbejde

sagde at hvis man skulle have en chance for at bedømme om det var lige arbejde

x antal kvinder og x antal mænd

blev loven så lavet om af den tidligere regering og man

ti ansatte og så tre mænd og tre kvinder til sammenligning den her lønstatistik er jo ikke noget i sig selv der giver en højere løn til kvinderne det er

de lokale lønforhandlinger

at forhandle løn og andre steder

giver en form for ligeløn

hvordan og hvorledes den enkelte lønmodtagers anonymitet er

oplyse hvad de får i løn til deres kollegaer det kan jeg godt huske fra min tid på arbejdsmarkedet

det gør jo her med den anonymitet

i løn hvis det er helt ned til tre mænd og tre kvinder der skal lave det samme

se på noget andet hvis man skal tale om lige løn

laves en større indsats ude i de enkelte virksomheder og der

være en vejledning så man kan sammenligne

er der jo ikke nogen arbejdsgivere der behøver

mere i løn ja ja det

løn med arbejdsgiveren i forbindelse med ansættelsen

der skal ses på en ligelønsstatistik i i den forbindelse og så er sammenholdet til at presse arbejdsgiveren

med det her lovforslag hvor vi går tilbage til at det

af den service som virksomhederne får med lovændringen i to tusind og fjorten er en udmærket løsning som vi

har et løngab i danmark på sytten procent mellem mænd

at man kan løse noget af problemet lokalt

et redskab til at løse problemet til gengæld sagde

medarbejderne med den nuværende lovgivning

kan snage i hinandens løn der

netop ikke et problem med den nuværende lovgivning jeg ved godt at det var en debat der kørte men det var jo ikke et problem det har jeg den tidligere beskæftigelsesministers ord

ikke problemer med anonymiteten og jeg har søreme også fået den nuværende beskæftigelsesminister til endnu en gang at bekræfte det

nogle der ikke har fanget det endnu den anden december to tusind

er dem her dem kender vi de får det i løn

for noget de laver og i den forbindelse

er anonymiteten jo væk

langhoff ikke har den erfaring ude fra arbejdspladserne hvor man snakker med kollegaerne om hvad man får i løn det

sige det kan være at jeg bliver rettet her at der er mange der siger at du skal ikke se min lønseddel du skal jeg får i løn det kommer ikke dig ved

indekstal man bruger og det er selvfølgelig noget der er blevet taget med i det lovarbejde der er blevet gjort det har jeg fået ministerens

herre bent bøgsted selv har peget på

man ikke kan se hvad de får i løn

så meget i løn og man kender de tre kvinder ude i virksomheden og de tre mænd

vil det ikke have nogen virkning dér alligevel

sige at der hvor der er en overenskomst

kunne fagforeningen så sige at det skulle indgå i de næste overenskomstforhandlinger

på et så lavt antal medarbejdere svært at bedømme

det er jo ikke sådan at det

så er det

med den sekscifrede disco kode men der kan sagtens

kvinder har to disco koder

fire mænd der har den samme disco kode som de to kvinder

omfattet af statistikken en statistik giver ingenting det gør det kun hvis man forhandler lønnen

de

det er hvis der kommer tre tre

jo også se hver enkelts løn

lise maria eller kirsten der får den ene eller anden løn hvis det er tre forskellige lønninger det er selvfølgelig rigtigt men man kan hurtigt

der har de lønninger eller også er det fordi

der indgår i beregningerne

virksomheder med mindst fem og tredive lønmodtagere og mindst ti af hvert køn som skal udarbejde lønstatistik hvis virksomheden vil man kan også vælge at udarbejde en ligelønsredegørelse i stedet hvis virksomheden indgår en aftale med de ansatte om en sådan

en ambition om at det skal være nemt at drive virksomhed ligesom vi har en ambition om at gøre det nemmere at være iværksætter og drive en lille eller en mellemstor virksomhed de fleste iværksættere har fokus på at skabe vækst og omsætning

det ikke nytte at vi her på christiansborg

alskens administrative byrder med lovforslaget her vil cirka titusind ud af trettentusind små og mellemstore virksomheder blive fritaget for en administrativ byrde og det betyder at virksomhederne lettere kan holde fokus på vækst og omsætning når det giver mening at lade de store virksomheder udfærdige kønsopdelt lønstatistik er det fordi de store virksomheder er langt mere robuste og har medarbejderkapaciteten til rådighed der er ingen tvivl om at der er udfordringer på ligelønsområdet som vi også fra politisk hold skal tage alvorligt også selv om det er arbejdsmarkedets parter som forhandler løn og ikke politikerne på christiansborg

nogle taler om bruttolønforskelle andre taler ud fra korrigerede lønforskelle og her er det altså vigtigt at holde tungen lige i munden kønsopdelte lønstatistikker siger ikke noget om bruttolønforskellen mellem mænd og kvinder

er det den korrigerede lønforskel der giver det mest retvisende billede af hvordan det reelt står til på ligestillingsfronten altså løn set i forhold til sammenlignelige jobfunktioner

og konkluderet at der er en række uforklarlige lønforskelle fra venstres side mener vi at det netop er disse uforklarlige lønforskelle som blandt andet er kernen i udfordringen om at opnå en mere lige løn

vi også fra politisk hold kan bidrage med at gøre en forskel ved at sikre en lovgivning som synliggør disse forskelle

når vi fra venstres side bakker op om at det er disco koderne som skal bruges som udgangspunkt for lønoplysninger

fordi systemet er det system som giver det mest retvisende billede af hvilken løn der gives til mennesker som laver sammenligneligt arbejde selvfølgelig

er nuancer i disco koderne som man ikke tager højde for i venstre mener vi det giver god mening at alle virksomheder fremover og uden beregning

en arbejdsgiverorganisation eller direkte fra danmarks statistik når vi mener det giver god mening

ved at synliggøre lønforskelle mellem mænd og kvinder på et givent procentuelt niveau bidrages til at virksomhederne fastholder fokus når statistikken dumper ind af brevsprækken ligesom lønmodtageren kan spørge ind til konkrete forskelle

og der ligger mange opgaver og venter på ligestillingsområdet som vi sammen skal tage fat på lige muligheder lige rettigheder er vigtige omdrejningspunkter for os i venstre og derfor ser jeg

at flere drenge får sig en uddannelse

hænger tingene sammen vi taler om løngab mellem mænd og kvinder og et kønsopdelt arbejdsmarked

glemmer vi at forholde os til at et kønsopdelt arbejdsmarked også

er en konsekvens af et kønsopdelt uddannelsesvalg her mener jeg vi har en udfordring som i de kommende år vil kræve en helt særlig opmærksomhed

loven skulle sikre lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi og her står vi så fyrre år senere og fra folketingets talerstol drøfter vi ligeløn ikke fordi der ikke er sket noget men fordi vi gerne vil nå det sidste lille stykke

den enkeltes muligheder og evner for lønforhandling samt den pågældendes køn som mulige forklaringer på uforklarlige lønforskelle om ganske kort tid

kortlægning af udviklingen i kønsarbejdsdelingen og uddannelsesvalgets betydning for kønsarbejdsdelingen og her

det formentlig er det kønsopdelte arbejdsmarked som er den vigtigste enkeltårsag til løngabet mellem mænd og kvinder fra venstres side bakker vi op om lovforslaget fordi vi mener at de kønsopdelte lønstatistikker kan bidrage til at kaste lys over nogle af disse uforklarlige lønforskelle

giver god mening at alle virksomheder skal modtage en lønstatistik det tror jeg kun vi kan være enige om

at man fratager lønmodtagerne nogle rettigheder

af er omfattet af retten til overhovedet at få indsigt i en sådan lønstatistik og for dem der bliver tilbage sker der jo også en række forringelser af deres rettigheder det er retten til at blive informeret om at de er omfattet af reglerne det er retten til at få udleveret lønstatistikken det har man heller ikke på de små virksomheder det er retten til at få en drøftelse af den

hvis den er afgivet under fortrolighed hvad

man forringe lønmodtagernes rettigheder i den her sammenhæng

af reglerne dels ved direkte at fratage lønmodtagerne nogle konkrete rettigheder som de har i dag hvordan skulle det kunne gavne ligestillingen det er det jeg gerne vil have et svar på hvad er den gode mening

have en god balance og gøre det lettere at drive virksomhed og pålægger vi de små virksomheder mange administrative byrder

rigtig svært for dem at holde fokus på det de skal nemlig at skabe

ordføreren ikke være lidt mere konkret hvad er det for nogle administrative byrder regeringen med venstre i spidsen letter vores virksomheder for

også med det her lovforslag er at de skal indberette det har jeg ordførerens egen ministers ord for ministeren skriver i sit svar

at lovforslaget ikke ændrer på virksomhedernes pligt

netop at det var ned til ti fuldtidsansatte mener jeg

at lytte til hvad jeg svarer ja men det er dejligt tak for det det er meget høfligt når man bliver spurgt om noget at

vil man have meget meget lettere ved at løfte den udfordring

i en lille nystartet virksomhed det undrer mig egentlig at både

store virksomheder om om at arbejde med

har jeg da meget store forventninger til den rapport som

at vi også i ligestillingsudvalget kommer til at drøfte hvordan

det vil være nemt for virksomhederne at arbejde blandt andet med en kønsopdelt lønstatistik jeg mener ikke at en kønsopdelt lønstatistik i sig selv løser

jo ikke rigtigt hvad ordføreren siger en anden ting er

prioriterer venstre lavere eller færre byrder kan man sige

som skal løse opgaven med at lave en kønsopdelt lønstatistik

er meget vigtigt at det er et både og og ikke et enten eller jeg sagde i min ordførertale at vi har en ambition om at udviske de lønforskelle som vi alle sammen er enige om der er og det synes jeg

at nedbringelse af lønforskelle

sikre at for eksempel flere drenge får en uddannelse

gøre det nemmere for drenge og piger

traditionelt ikke vælger

virkelig til at vi skal have den drøftelse i ligestillingsudvalget

til de her statistiker og når det er danmarks statistik

hvordan det ser ud ude på de konkrete virksomheder

en kønsopdelt lønstatistik

en lang række pligter som virksomheder skal indberette oplysninger om til danmarks statistik og vi bruger det i vores lovgivning og

oplysning er vigtigt

og man friholder de mindre

når de alligevel skal indberette til danmarks

hvilket redskab har de nu på den lille arbejdsplads til at drøfte

den lønforskel der er på arbejdspladsen når vi ved at de største uligheder i lønnen er på de små virksomheder og ikke på de store hvilke håndtag vil fru jane heitmann anbefale

at der er en lønforskel mellem mænd og kvinder på sytten procent hele syv procent af den lønforskel kan ikke forklares og kan derfor være udtryk for diskrimination kun mellem hver tredje og hver fjerde virksomhed udarbejder en ligelønsstatistik eller en ligelønsredegørelse tyve procent af virksomhederne orienterer ikke om den og kun to og fyrre procent stiller statistikken til rådighed for dem det drejer sig om nemlig medarbejderne disse fakta burde sige os alle sammen at der ikke er nogen grund til at svække de redskaber vi har tværtimod

i årevis været en principiel enighed om at lønstatistik er et godt redskab til at fremme ligeløn det er der sådan set

stadig væk og det siger jo også sig selv at forskellene skal gøres synlige hvis de skal bekæmpes effektivt det synspunkt

at det kun kan betegnes som et helt bevidst forsøg på at svække arbejdet for ligeløn i det her land for at nævne de vigtigste forringelser

bliver omfattet af kravet om ligelønsstatistik begrænses voldsomt

fra virksomheder med mindst ti ansatte til virksomheder med mindst fem og tredive fuldtidsansatte vel at mærke som samtidig hvilket en yderligere begrænsning er omfattet af reglerne om information og høring af lønmodtageren målgruppen indskrænkes yderligere ved at indføre et krav om at mindst ti af hvert køn skal være beskæftiget med samme arbejdsfunktion hvor det i dag er mindst tre af hvert køn konsekvensen af de her ændringer er

nu ikke længere vil være omfattet af reglerne om udarbejdelse

skrumper antallet af virksomheder som er omfattet af reglerne med næsten titusind

nu kun skal opgøres i procent og ikke længere også i kroner og øre

det er meget tæt på at den statistik der bliver tilbage

ikke kan bruges til noget som helst når det gælder formålet

at se hvordan lønforskellene generelt udvikler sig her i landet de lønmodtagere der bliver omfattet af reglerne om lønstatistik

mister også en stribe rettigheder de mister retten til at blive informeret om at de er omfattet af reglerne

samtidig bliver muligheden for at dele lønstatistikken med andre alvorligt begrænset

må den nemlig ikke udleveres til uvedkommende hvem det så end er det skulle vel ikke være de ansattes fagforening man tænker på

hvad ser vi i debatten her i dag regeringen og de borgerlige partier

engang dokumentere deres påstande om at de gældende regler er til gene for de små virksomheder og at det skulle krænke

ikke kan dokumenteres men det har altså også den årsag at den første lønstatistik i henhold til de gældende regler først skulle foreligge den første september to tusind og seksten der er ganske enkelt ikke nogen erfaringer at bygge på hvorfor kan regeringen så ikke vente til to tusind og nitten hvor den gældende

er inderligt imod at lønmodtagerne får nogle brugbare regler til at kæmpe for ligeløn anden forklaring kan der ikke gives ligestilling interesserer simpelt hen ikke de borgerlige partier hvis det betyder rettigheder til lønmodtagerne og hvis det koster penge

det er selvfølgelig rigtigt at det her arbejde kan komme til at koste penge

for der er i hundredetusindvis af kvindelige lønmodtagere

det er jo nok der hunden ligger begravet

det er en fuldstændig forfejlet og kortsigtet betragtning også set fra et virksomhedsmæssigt synspunkt det vil være godt for ligestillingen i samfundet hvis vi får noget mere ligeløn det siger sig selv

af arbejdet og det vil dermed være godt for en bedre udnyttelse af produktionsmidlerne ligestilling er en rigtig god investering

men for at komme dertil kræver det jo at man tænker langsigtet det tror jeg bestemt

og dens støttepartier har evnen til de har bare ikke lyst til det

rettigheder og muligheden for at kæmpe for lige løn og det er jo en tilståelsessag man kan bare læse i

side seks står højt og tydeligt og jeg citerer lovforslaget vurderes at have negative ligestillingsmæssige konsekvenser det vil sige at man går med åbne øjne ind i et lovforslag

de borgerlige partiers ordførere og lige om lidt også ministeren stiller sig op og siger vi går ind for ligestilling samtidig med at man forringer mulighederne for at kæmpe for ligeløn

stå på mål der kan det jo ikke nytte noget at henvise til hvad dansk arbejdsgiverforening synes der må man jo komme her med noget dokumentation for at det går ud over anonymiteten at det pålægger

det er en administrativ byrde for virksomhederne det er det for store virksomheder såvel som for små virksomheder selv om vi dog anerkender at

selvfølgelig er størst for de små virksomheder

byrde består jo i at arbejdsgiveren

være tømrermesteren med få ansatte i virksomheden

lønforholdene i virksomheden som jo absolut ikke siger noget om ligeløn så skal arbejdsgiveren sidde og forklare hvorfor

inde på kontoret har en anden løn end elektrikeren eller tømreren der laver noget andet i virksomheden

og det er sådan set udtryk for noget fjolleri jeg har personligt talt med mange både lønmodtagere og arbejdsgivere som kan fortælle sjove historier om hvordan de her samtaler forløber man kunne sikkert lave et sjovt program i fjernsynet om det

der er ikke indhold i det

fjernet der er mange naturlige grunde til

at mænd og kvinder

er jo også evident når man kigger ud i samfundet kvinder vælger i højere grad end mænd at arbejde inden for

fag ofte i den offentlige sektor det kan også skyldes at man har forskellige prioriteringer når man går til lønforhandlinger

at når man spørger mænd hvad de går efter

ofte højere løn hvor kvinder gennemsnitligt set går efter nogle forskellige goder

løn er jo et resultat

er et resultat af en

ting hvis man virkelig ønsker at gøre noget ved lønforholdene for kvinder

to konkrete ting synes jeg

opbygningen af den offentlige sektor den er notorisk med til at holde lønnen

eksempel sundhedsydelser der er ikke konkurrence på leveringen af de her ydelser og monopoler holder lønnen nede for de ansatte

er med til at presse lønnen op på det private arbejdsmarked hvor der er mange forskellige virksomheder der konkurrerer med hinanden

om at få den bedste arbejdskraft det presser lønnen op

er private virksomheder også nødt til at betale den løn

de ansatte er værd ellers mister de arbejdskraften til andre virksomheder

holder kvinder tilbage rent lønmæssigt i danmark er

holder lønnen nede for kvinder finansministeriet har vurderet at de negative beskæftigelseseffekter af topskat er tre gange så store

som de er for mænd det skyldes også at kvinder gennemsnitligt set prioriterer forskelligt altså kvinder vurderer gevinsten ved en ekstra times arbejde i forhold til for eksempel at lave

nogle konkrete ting man kunne gøre noget ved det nogle strukturelle ting i vores samfundsindretning som har en negativ indvirkning på kvinders løn

nogle ting vi burde diskutere

ting man burde gøre noget ved i stedet for at diskutere kønsopdelt lønstatistik som giver et fjollet bureaukrati specielt i de

forhandlingssituation at den ene part

det grundlag man har diskussionen ud fra

almindeligvis tillidsrepræsentanten det gør

at det bliver et ulige grundlag at have den her diskussion på hvis det kun er den ene part der har informationerne og at det dermed bliver sværere at få ligeløn hvis det kun er den ene part

det der giver lønmodtagerne en god forhandlingsposition er at

vil have mere i løn fordi kan gå over til en anden virksomhed og få en bedre løn eller

helt fundamentale strukturelle ting

meget prisværdigt forsøger at komme med nogle

er det her jo ikke et problem jeg vil også sige at hvis der sidder en virksomhedsejer derude som ikke betaler den løn som de ansatte er værd så er han eller hun en dårlig virksomhedsejer

på et marked hvis du ikke betaler den løn de ansatte er værd så længe der er konkurrence på det marked det er der så ikke i den offentlige sektor og det var derfor jeg prøvede at problematisere at det største problem i forhold til kvinders løn i danmark er at vi har en meget meget stor offentlig sektor med monopol på

så det hænger jo ikke rigtig sammen men jeg vil gerne tilbage til noget mere principielt ordføreren sagde at der er naturlige årsager til at kvinder får lavere løn end mænd

er simpelt hen det der er en en til en sammenhæng mellem produktivitetsstigning og løn det er det der afgør det

hvad det er de vægter hvad der er vigtigt for dem

nogle vil sige det er vigtigt for mig at jeg får en meget høj løn og så vil jeg gerne give afkald på nogle andre goder andre har nogle andre prioriteringer og så viser det

sig bare at mænd og kvinder gennemsnitligt gennemsnitligt set prioriterer forskelligt flere kvinder

i stedet for at få en højere løn løn er et resultat

vil få den samme løn som en mand der er dygtig til sit arbejde hvis de prioriterer

produktivitet uanset om det er kvinder

det kan da godt være at der er nogle fag hvor mænd i kraft af at de er mænd er

mere produktive end kvinder ligesom der kan være nogle fag hvor kvinder i kraft af at de er kvinder

så kan man gøre sig alle mulige

i høj grad skyldes at vi er indrettet en lille smule forskelligt

og flere kvinder det er dejligt som er mere ambitiøse sådan rent karrieremæssigt og går efter topjobbene og så videre

det er nogle gennemsnitlige forskelle der

tid sige at folk der mener at der ikke er forskel på kønnene

gøre noget ved det men har liberal alliance virkelig ikke en vision om at gøre en forskel i forhold til at skabe eller i hvert fald minimere

har en skat som rammer kvinder hårdere end mænd og som er

her taler vi jo om folk med relativt høje lønninger altså folk der for manges manges vedkommende gør karriere så det er altså en skat der gør det sværere for kvinder at gøre karriere det synes jeg da er problematisk og det

da mærkeligt at man negligerer det og laver lidt sjov

manden får en højere løn når værdien af hans arbejdskraft er mere værd

lige at sige hvad er det vi mener med ligeløn og det jeg prøver at sige

om mænd eller kvinder det der styrer

produktivitet hvor meget den enkeltes arbejdskraft er værd uanset om det er en kvinde eller en mand og det synes jeg sådan set er rimeligt

arbejdskraften er værd for så går arbejdskraften over

andre virksomheder og så lider virksomheden et tab og går glip af den gode arbejdskraft derfor er der nogle mekanismer som

kan da godt være at der stadig væk i to tusind og femten sidder nogle mandschauvinister ude i nogle virksomheder jeg tror ikke at der er mange af dem det jeg hører fra virksomhedsejere er at de rigtig gerne for

vil have kvinder op på direktionsgangen

de faktisk ofte har svært ved at få kvinderne til

det er her i salen at man negligerer nogle af de strukturelle problemer i forhold til den måde har indrettet vores samfund på med det kønsopdelte arbejdsmarked og hvad det betyder for kvinders løn det synes jeg at man negligerer negligerer fra venstrefløjens side og det forstår jeg faktisk

det kan dokumenteres at det har en betydning det har selvfølgelig en betydning når der er et monopol på et område

betydning for løndannelsen på det område

jo jeg har hørt godt efter i timen jeg hørte hvert et ord

jeg vælger børnene og familien frem for arbejdet mon der kunne ligge det bag

findes i nogle menneskers opfattelse

tåle at det er kvinden der tager den lange barselsorlov end det er manden fordi manden ikke får fuld løn under barsel

prøver at sige er at der er nogle grunde til at forskellige mennesker får forskellig løn

det skyldes at mennesker prioriterer forskelligt det er en af grundene til

man har forskellige ønsker til hvor meget man vil arbejde og så videre og så videre det spiller selvfølgelig en rolle for hvad for en løn man kan få

blot et resultat af nogle valg

altså ikke om at man får den samme løn hvis man ikke leverer den samme indsats det er måske fordi vi gør det herinde at vi er blevet så vant til den tankegang

jeg synes det burde være sådan at de lærere

løfte elevernes faglige niveau

er det uanset om de er mænd eller kvinder det

vi køber simpelt hen ikke argumentet om at det kun er virksomheder med fem og tredive fuldtidsansatte eller derover samt med ti fra hvert køn i samme arbejdsposition som har behov for

bidrage til at løse det samfundsmæssige problem

manglen på ligeløn i praksis i lovforslagets bemærkninger opstilles der et modsætningsforhold og

lønstatistikker den her modsætning bygger på en antagelse om

udelukkende har profit for øje og det tror vi simpelt hen ikke på

holdning og det fundament

springer der rigtig mange af de uoverensstemmelser som

ud på det store marked

ikke også gerne tage et ansvar for den sociale bæredygtighed for de sociale udfordringer vi

arbejdsmarkedet i forhold til ligeløn vi er blevet skudt i skoene at vi ikke ønsker at arbejde for at virksomheder skal vækste og og få profit

samtidig at virksomheder

arbejde aktivt for ligestillingen

sfi fastslået at den her ulighed

er størst i de små virksomheder

lønstatistikkerne kan være med til at give de små virksomheder et incitament til at arbejde aktivt

tilbagerulning af

at løse nogle af de ligestillingsmæssige udfordringer som vi har i vores samfund og som manifesterer sig på de enkelte arbejdspladser ikke

de regler som

blev udarbejdet for at imødekomme manglen på virkning i den gamle lovgivning

blandt andet peger på i sin evaluering af den gamle ordning

finder vi det faktisk underligt at regeringen insisterer på at bygge på nogle fejlslagne erfaringer med sin tilbagerulning af lovgivningen så som enhedslistens ordfører

det gør institut for menneskerettigheder også hvorfor afventer man ikke evalueringen af den nye ordning i to tusind og nitten inden man begynder at lave

vælger regeringen at fremsætte det her lovforslag på nuværende tidspunkt og det synes vi for det første er rigtig ærgerligt og for det andet undrer vi os faktisk

at fremsætte det her lovforslag lige nu jeg fristes næsten til at

bange for nu skal jeg

det er mærkeligt

særlig godt svar på hvad den ekstra byrde skulle bestå i så hvorfor

enhedslistens ordfører insinuerede at de borgerlige partier ikke ønsker ligestilling og ligeløn og det tror jeg faktisk er helt forkert vi anerkender i høj grad at det er et bredt ønske i folketinget men jeg tror måske nærmere at man fra regeringens side fra de borgerlige partiers side

vil være med på det her og vi synes det er så ærgerligt at man fratager dem muligheden for det

vi i alternativet desværre ikke støtte

så langt tilbage jeg kan huske og det er efterhånden nogle år har vi diskuteret de her ting og de uligheder der ligger bag ved

arbejdsgiveren og lønmodtageren om lønnen og nogle gange foregår

derfor er jeg nået til en konklusion

det her tidspunkt

godt råd til kvinder og unge piger

det tema op så man er forberedt på det og man kan sagtens få rigtig mange gode

gode mandlige medarbejdere

til at forhandle deres løn end kvinder er

afgørende for at man kan gøre noget ved den og derfor er det

en lønstatistik der skulle gøre det mere konkret og mere nærværende også på mindre virksomheder hvor lønforskellene faktisk reelt er større end på de større virksomheder hvis vi skal stole på stole på sfis

vi jo endnu mere brug for at få den lønforskel frem i lyset og gjort til en almen viden vi har og som kan ruste os til

det lovforslag der ligger nu og som afløser det der var et forsøg på at lave en mere omfattende lønstatistik som ramte flere arbejdspladser end ellers er at man gør det endnu vanskeligere

lønstatistikker i procenter lønforskellen i procenter i stedet for gennemsnitligt i kroner og øre det er faktisk meget vanskeligere at operere med procenter end det er at gøre det med kroner og øre i den her type sager

vi taler om hvordan vi kan oplyse ikke bare de medarbejdere som er på arbejdspladserne men befolkningen som helhed

samfund vi har og hvor der er uligheder som vi gerne vil gøre noget ved og hvilken karakter de uligheder har det er vigtigt at det bliver et samtaleemne ved søndagsfrokosten og mange andre steder hvor vi sætter os ned og diskuterer

om fem og tredive ansatte til fem og tredive fuldtidsansatte det fører til færre virksomheder

igen ærgerligt og hvorfor nu det

som om den regering vi har siddende nu desværre må jeg sige gør alt hvad den kan for ligesom at

diskutere lige løn for lige arbejde og få det til at være et tema som kommer til at spille en rolle på mange forskellige områder også det lovforslag

fædre og mødre tager forskellige typer og længder barselsorlov

ikke giver op men at vi finder vores egne veje

mere progressive og som gerne ser hele det her tema gjort til en dagsordenssættende ting i vores omgangskreds og i vores familieliv og så videre

det vedrører os alle sammen og det er med til at skabe et bedre samfund hvis vi har lige løn for lige arbejde

vi kan for at ruste medarbejderne

skaffe sig gehør for at blive delagtiggjort i den lønstatistik som man kan lave meget enkelt på en arbejdsplads

det er jo ikke kæmpestore regnestykker vi taler om her det er oplysningsvirksomhed så l ni og firs er et tilbageskridt og det er beklageligt det er

kunne tilslutte sig eller hvad sfi har regnet ud at hvis indsatsen for ligeløn foregår i det tempo vi ser nu så vil vi først have ligeløn i danmark om

en snart fyrre år gammel ligelønslov som alle ved festlige lejligheder støtter op om men når det kommer til rent faktisk at tage ansvar for at skabe lige løn ser det lidt mere sløjt ud i to tusind og seks vedtog man bredt i folketinget at de større virksomheder i danmark skulle føre kønsopdelte lønstatistikker med det formål at man bedre kunne følge lønudviklingen og skabe dialog om lønforskelle på arbejdspladsen men det viste sig blandt andet ved sfis undersøgelse at kun en tredjedel af virksomhederne levede op til det både fordi de ikke kendte til bestemmelsen og fordi de ikke vidste hvordan de kønsopdelte lønstatistikker skulle bruges så de enkelte virksomheder levede reelt ikke op til at følge med ligelønsudviklingen den forrige regering besluttede derfor med støtte fra blandt andet sf at reparere på en lov som ikke virkede

men også ved at udvide det til at indbefatte små og mellemstore

virksomheder som er en stor del af den danske lønmodtagers beskæftigelsesområde den lovændring fik ikke engang

og blive evalueret som det var planlagt i to tusind og nitten før den nuværende regering besluttede at rulle den tilbage vel at mærke uden at sætte noget andet i stedet så spørgsmålet er helt grundlæggende synes man at løngabet mellem mænd og

kvinder er et problem og synes man at det er noget der kalder på politisk handling og så handler det selvfølgelig også om hvad man vil gøre ved det og hvilke redskaber man tror på virker

mener vi at det er uretfærdigt at der forskelsbehandles og diskrimineres på grund af køn og vi ser lige netop kampen for ligeløn som helt central for ligestillingen mellem kønnene vi vil ikke acceptere at kvinder bliver underbetalt i forhold til deres mandlige kollegaer hvad skal der så til for at rette op på den uretfærdighed der skal åbenhed og gennemsigtighed til på den måde kan lønforskelle ses og det kan de kønsopdelte lønstatistikker bidrage til og der skal dialog og fælles ansvar til ansvaret gælder såvel arbejdsgivere

har lige adgang til de informationer

og det kræver at dialogen rent faktisk

det kun ske hvis arbejdsgiveren finder det relevant at tage initiativ til det for godt nok får virksomhederne nu lønstatistikkerne fra danmarks statistik men de er ikke forpligtet til at delagtiggøre medarbejderne i dem og så kræver det selvfølgelig politisk ansvar

at få sat ligeløn på den politiske dagsorden det her lovforslag er et tilbageskridt allerede før man har fundet ud af hvordan det skridt som netop skulle til at tages rent faktisk virker

blot fordi du tilfældigvis lider under det privilegium at være kvinde

at vi opnår ligeløn om hundrede og elleve år hvis den nuværende hastighed fortsætter kan vi jo ikke være tilfredse med jævnfør den artikel berlingske bragte før jul

jeg på der findes ret mange arbejdsgivere som sidder og tænker ved sig selv

hun er ikke lige så meget værd fordi hun er kvinde det tror jeg simpelt hen ikke

udelukke at der findes nogle stykker men

det er det generelle billede

lys under en skæppe og ikke kender egen værdi og derfor accepterer man nemmere det lønudspil som kommer fra chefen for få banker i bordet og siger det er ikke godt nok jeg tror det er en mental udfordring for mange kvinder

i forhold til husholdning og unger

i lønningsposen alt efter hvad der giver værdi i tilværelsen for den enkelte

enkelte familie vi politikere

lovgivningen sætter de formelle rammer for ligebehandling som alle arbejdsgivere skal overholde og løndannelsen for mænd og kvinder skal naturligvis følge ligebehandlingsprincippet

forsigtige med hvad vi pålægger virksomhederne af opgaver med dette for øje for vi kan ikke være garanteret

til virksomheder med mindst fem og tredive ansatte da disse virksomheder også er omfattet af reglerne om information høring af lønmodtager

for samarbejdet mellem ledelse og ansatte som vi tror er nyttigt når man skal have de her samtaler

til

tage det alvorligt når der indkommer høringssvar fra eksempelvis dansk arbejdsgiverforening

man skriver at man vil anse det som en byrdelettelse

nævner også behandlingen af statistik som en byrdelettelse

de underlagt det og den handler

ikke må diskriminere altså de her

lønstatistikker skal til for det går jeg ud fra

som tager de her vigtige diskussioner

lønmodtagernes muligheder for at forfølge det mål

er indført og det må ordføreren jo gå ind for når det drejer sig om de store virksomheder det er jo fordi det skal være det redskab som lønmodtagerne og virksomhederne skal bruge til at komme nærmere det mål som

den der ligeløn kommer ikke af sig selv det er jo det argument som også kvinderne skal bruge når de er ude at forhandle løn på virksomhederne så

og forringer de rettigheder som lønmodtagerne

en ligelønssag effekt i det her

står mål med det som det pålægger virksomhederne

man må gøre fra sag til sag vi kunne snildt opnå ligeløn

lovgivning her fra folketinget

at man respekterer at vi har et fælles mål men

så den eneste

lige løn for samme arbejde med lønmodtagerne det er jo essensen af det her lovforslag det er den byrdefritagelse som arbejdsgiverne har hvordan skulle det kunne fremme lige løn

er noget som arbejdsgivere og lønmodtagerrepræsentanter

skabe ligeløn hvorfor er det så at de to parter nemlig arbejdsgiverne og lønmodtagerne skal stilles forskelligt i den dialog der skal være

så er det en one to one så sidder du og kigger en person i øjnene og beder om hvad du synes du er værd i løn

den enkelte der sidder i situationen som skal forhandle det hjem

over egen værdi og som måske synes at det er en lille smule ubehageligt at skulle sige til chefen ej jeg vil altså gerne have mere i løn

uenige om hvorvidt der findes den forskel

på kønnene men det er mit klare indtryk at flere kvinder har svært

og

nogen af folketingets partier er uenige

der hvor der kan være en uenighed er hvordan vi bedst understøtter det videre arbejde med at mindske det løngab der stadig er mellem mænd og kvinder og det har debatten her i dag også tydeligt vist så derfor vil jeg gerne opsummere hvorfor

og det gælder ude på den enkelte arbejdsplads jeg håber at både arbejdsgivere og lønmodtagere med de nye regler og den forbedrede service af virksomhederne vil tage udfordringen med at reducere kønsbestemte lønforskelle op må jeg afslutningsvis

at der var krav i lovforslaget om fem og tredive fuldtidsansatte

en sådan afgrænsning

vi blev opmærksomme på at det adskilte sig fra lov om information og høring af

og blev opmærksomme på de konsekvenser der var af det

det korrigeret så lovforslaget som det ligger nu indeholder krav om fem og tredive ansatte og ikke fem og tredive fuldtidsansatte

arbejdet kommer til at

ministeren

markante skævvridningsproblemer i forhold til almindelig validitet eller validering af statistikker

det andet er desværre kan man sige

den eksisterende lov at når man er nede i den cellestørrelse

siger den ikke nødvendigvis noget relevant om ligelønsproblemer i den pågældende virksomhed fordi der ikke er krav om at mænd og kvinder skal lave det samme som grundlag for de lønoplysninger der er i statistikken og dermed bliver statistikken for mange små virksomheder

i bemærkningerne til lovforslaget på side seks skriver beskæftigelsesministeren og regeringen at lovforslaget har

med den metodiske afgrænsning der er foretaget i regeringens lovforslag

at det er meget valide oplysninger der tilgår de virksomheder

oplysningerne derfor kan de danne grundlag for overvejelser om for eksempel at indbringe sager for domstolene eller for ligebehandlingsnævnet

som ligger under de fem og tredive så er det bare jeg spørger

der gør det muligt at arbejde

svækker kravene til ligelønsstatistik og arbejdet med den altså svækker lønmodtagernes rettigheder hvis man erkender at der er

at med tilbagerulningen af ligelønsloven

står der klart at man ikke ønsker at arbejde aktivt for at nedbringe lønforskelle mellem mænd og kvinder

den

et statistisk belæg for at kunne tage det op

indberette det til ligebehandlingsnævnet eller

domstolene det er det vi sikrer og det er det der på ingen måde er sikret på de mindre virksomheder i den eksisterende lovgivning

de mere end tyvetusind nye iværksættere er kvinder den tidligere regering regering gennemførte l en hundrede og fire og halvfems for at sikre dette dermed skabte vi grundlaget for at lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende står lige i forhold til den sociale sikring i forbindelse med graviditet fødsel og adoption dermed skabte vi også grundlaget for en stærkere ligestilling mellem selvstændigt

at kvinder står økonomisk dårligst

lo og ftf der fremhæver at lovforslaget vil give klart ligestillingsmæssige konsekvenser for begge køn og ikke mindst håndværksrådet som repræsenterer attentusind små og mellemstore virksomheder

mener håndværksrådet at lukningen vil være et stort tilbageskridt for

ligestillingen og især ramme unge kvinder det der går igen

høringssvarene er jo lige præcis det at der er et behov for en barselsudligningsordning

efterspurgt der har været opstartsproblemer men hvorfor ikke løse disse i stedet for helt at nedlægge ordningen socialdemokraterne håber at regeringen kommer med

som der tydeligvis er en efterspørgsel efter vi spørger hvad er alternativet hvad er alternativet til de nuværende regler hvad skal skabe en forbedret ligestilling for selvstændigt erhvervsdrivende vi socialdemokrater mener at rettigheder der sikrer muligheden for at være sammen med sit barn i den første tid er vigtige vi vil have et arbejdsmarked hvor det er nemt for både mor og far at realisere

forældredrømme hvilket en afskaffelse af barselsudligningen for selvstændigt

derfor kan socialdemokraterne

ud til for eksempel pensionister der bare har været valgtilforordnede en enkelt gang de har også fået en opkrævning for at være med i den her barselsudligningsordning for selvstændige

et udtryk for at der er lavet en lovgivning

tretten som bestemt ikke fungerer og det er

at etablere en ny lov der skulle lave en barselsudligningsordning for selvstændige og så står vi tilbage her med et

område som jo bestemt ikke fungerer og der er det måske lige

der er

selvstændigt erhvervsdrivende i det

modtager b indkomst i skulle betale et bidrag på tre hundrede

solfangeranlæg på deres hus blev betragtet som selvstændigt erhvervsdrivende

en barselsordning for de selvstændige

den hensigt som

et eller andet selvstændigt som det også blev nævnt tidligere

en meget dyr ordning hvis man bare skulle pille dem ud der havde den meget lille indtægt og skulle betale hvordan man så sikrer at det bliver en ordning der er til at arbejde med og til at

også forstået at det er sådan at

man afskaffer den ordning her netop på grund af de

det er også nogle af de problemstillinger man skal have

hvis man har selvstændig erhvervsvirksomhed iværksætter men det er langtfra det optimale for dem jeg har da også kendskab til nogle

vores virksomhed i så lang tid som der egentlig kræves det er også en problemstilling man er nødt til at tage fat på

lempeligere og det håber jeg også regeringen tager med i deres overvejelser når der skal ses på om vi kan lave en ny ordning men i dansk folkeparti har

en optimal ordning vi kan bare se at det her

er problematisk og derfor støtter vi det her lovforslag det betyder så også at dem der er gået i gang med det inden

selvfølgelig kan holde deres barselsorlov og

finde en løsning på hvordan man tilgodeser dem

uanset om det er kvinder eller

har fået indtryk af

må man jo enten reparere på det eller også må man

hvis jeg kan tælle stemmerne rigtigt er at at regeringen får mandat til

vi er med på at prøve at reparere på den her lov eller sætte os ned i beskæftigelsesministeriet sammen

til at løse det her og prøve at finde på andre initiativer

forlade deres lille virksomhed

at fortsætte men det er da også oplagt fra dansk

side at vi skal have fundet en løsning og det skulle vi gerne arbejde videre med

i foråret det er så ikke

andet kvindelige iværksættere mulighed for både at kunne

samfund med børn men også bidrage i form af deres erhverv

hvilke initiativer vil df så konkret tage for at komme videre med at

lille virksomhed ned hvis de skal på barselsorlov det er ikke alle iværksættere der kan sige vi sætter bare en anden

til at drive vores virksomhed det kan man ikke i en opstartsfase

det er et kæmpe problem for iværksættere og det skal

initiativ er at vi taler videre med beskæftigelsesministeren om hvordan vi kan finde en løsning for dem der har behov for

der har en lille selvstændig virksomhed med nogle få

med den lovgivning der er gældende i dag og som vi afskaffer her der er nogle der kan blive nødt til at lukke deres lille virksomhed og det vil vi gerne undgå

køre videre og stadig væk have føling med deres

til barselsudligningsordningen det handlede som jeg tidligere har nævnt

om pensionister der havde deltaget i medicinske forsøg eller havde været valgtilforordnede og de

erhvervsdrivende det betød også at finansudvalget tilbage i oktober måned sidste år vedtog at eftergive alle bidrag for to tusind og femten til ordningen efter indstilling fra beskæftigelsesministeren

til skatteyderne en meget kedelig sag og et resultat af at det gik for stærkt med vedtagelsen af barselsudligningsordningen tilbage i to tusind og tretten under den tidligere regering en eventuel målretning af ordningen så der bliver et så stort sammenfald mellem

den her obligatoriske bidragssats

og otte og tyve kroner til cirka

årligt og den markante stigning i bidragssatsen vil ikke være med til at gøre det lettere at være selvstændig erhvervsdrivende desuden vurderer vi at effekten af en barselsudligningsordning i forhold til at fremme og forbedre vilkårene for iværksættere og selvstændige vil være meget usikker ase har tidligere lavet en undersøgelse der viser at deres medlemmer altså de selvstændige fortrinsvis er negativt stemte over for en sådan barselsudligningsordning

mener kun en ud af ti selvstændige i undersøgelsen at en obligatorisk barselsudligningsordning løser de største vanskeligheder som selvstændige oplever i forbindelse med barsel og kun cirka en ud af ti selvstændige forestiller sig at en obligatorisk barselsudligningsordning vil få flere unge til at starte egen virksomhed med andre

de største udfordringer for selvstændige i forbindelse med barsel

er at en selvstændig er væk fra sin virksomhed og sine kunder allerede i dag er der mulighed for at holde barselsorlov

en barselsorlov samlet set indebærer det her lovforslag at

vi stopper den obligatoriske barselsudligningsordning for selvstændige

og midlertidigt tiltag på den baggrund vil venstre støtte lovforslaget om at afvikle en ordning der faktisk ikke virkede

at mennesker faktisk går den vej selv om de på et tidspunkt kunne overveje at gå på barsel for man kan jo gå på barsel

gå på barsel efter de almindelige dagpengeregler

så har jeg godt læst og noteret mig håndværksrådets holdning og synspunkt om at de

en anden ordning men jeg vurderer også at ase som jeg

der havde de kommentarer til ordningen og de så sådan set

et erhvervsvenligt samfund hvor man sådan set har meget nemt ved at være selvstændigt erhvervsdrivende det er det regeringen sammen med med de øvrige borgerlige partier i folketinget har taget en række tiltag til

der er med til at skabe mest

som er forbundet med den lovgivning men men hvis nu ordføreren spoler lidt tilbage og kigger på hvad der egentlig

som den her ordning skulle forsøge at løse

regeringen ikke er med på

for et af problemerne handler om at skabe bedre barselsforhold

ganske udmærket gjorde opmærksom på for både mænd og kvinder

i iværksættere så de ikke behøver at lukke virksomheden

der ikke særlig gode vilkår det ved ordføreren også ganske udmærket

barriere for at blive selvstændig erhvervsdrivende er så er det ikke

de almindelige rammevilkår for at være selvstændig erhvervsdrivende

det er vi lydhøre over for

jo ikke gå ind og lave en obligatorisk barselsudligningsordning

hvis man skulle følge her sag skulle sættes

i en obligatorisk ordning

meget få kvinder som bliver iværksættere hvad kan vi gøre for

at få flere kvindelige iværksættere det er jo også rigtig godt for økonomien og væksten

familie samtidig med at man har sin virksomhed kørende for der er jo problemer i

kommer flere kvindelige iværksættere det er godt for for ligestillingen det

godt for økonomien det er godt for os alle sammen og derfor bliver

organisation ase i forhold til at retfærdiggøre hvorfor vi skal afskaffe det her

dansk iværksætterforening har faktisk også været ude at sige

ikke sket et ryk i forhold til at få flere kvindelige iværksættere

have i sine overvejelser når han kun snakker om rammevilkår

også et spørgsmål om

barselsudligningsordning som hvis man skulle gå ad den vej ville betyde at det her bidrag som i øjeblikket ligger på omkring tre hundrede kroner

virksomme kvinder har også været fortalere for det her

alligevel er kun ét argument som som ordføreren refererer til og det er

bare at forbedre rammevilkårene uden egentlig at forbedre kvindernes mulighed for også at kunne tage barsel

vores samfund skal bygge videre på

og vi ser jo også meget gerne at flere kvindelige iværksættere

vil tvinge en masse mennesker til at bidrage til en ordning som de ikke

også en dum fejl fordi vi jo faktisk blev advaret imod den gennem høringssvar

lo og dansk arbejdsgiverforening

vi erkendt at det var en fejl ved at bakke regeringen op i at der skulle rettes op på det og at dem der uberettiget var blevet trukket

i bidrag skulle have deres penge igen men det er jo helt forkert hvis en sådan fejl bliver brugt som undskyldning for slet ikke at foretage sig noget for at fremme ligestillingen blandt selvstændige

egentlig sagt meget ligefremt og ligeud af venstres ordfører at man

det er jo så også det der fremgår af det her lovforslag for

man forsøger ikke at sætte noget andet i stedet hvis man virkelig havde ønsket at fremme ligestillingen på det her område

man jo indbudt alle folketingets partier til en reel forhandling om at finde en anden løsning men alt hvad vi har fået er

et møde hvor vi fik nogle beregninger der viste at det ikke ville hænge sammen hvis man tog hele gruppen af honorarmodtagere ud af ordningen

også en kop kaffe som vi dårligt nok kunne nå at drikke førend regeringen havde afleveret en meddelelse til os om at

set ikke havde tænkt sig at gøre andet end at afskaffe

faktisk alternative modeller men når man ser regeringens høringsnotater

hældt ned af brættet der er ikke den mindste imødekommenhed eller forsøg på at undersøge om de måske kunne bruges til noget

noget jeg synes at der i dansk journalistforbunds høringssvar er nogle gode forslag især forslaget om at man skulle prøve at undersøge en model

udligningsordningen for lønmodtagere selvfølgelig vil der være lidt forskellige regler

afvist af den tidligere regering men efter at have set dansk journalistforbunds argumenter

mener jeg at det bør undersøges nærmere og jeg synes at ministeren alt for hurtigt og uden egentlige argumenter har afvist den model der kommer dog et argument

det medføre at arbejdsgiverne der bidrager til lønmodtagernes udligning kommer til at betale uforholdsmæssigt meget til en barselsudligning for selvstændige det synes jeg ministeren burde

når han nu så bastant afviser dansk journalistforbunds forslag

det må vi jo så bede om at få i udvalgsarbejdet jeg vil sige at hvis ministeren havde haft en reel vilje til at undersøge den sag havde han jo foreslået en udsættelse af lovforslaget indtil der

kunne finde en løsning set i forhold til

syv hundrede personer årligt

den her barselsudligning er jo en fradragsberettiget driftsudgift så arbejdsgiverne ville ikke bære hele byrden selv skatteyderne ville også bidrage

merudgift der i givet fald ville påhvile arbejdsgiverne inden for

og nu får vi jo opklaret om ministeren er enig med sin partifælle der her fra talerstolen har sagt at man

enhedslisten i lighed med de øvrige oppositionspartier tror jeg socialdemokraterne

må vi jo desværre stemme imod lovforslaget da vi ikke opfatter at der er nogen som helst vilje fra regeringens side til at

andre lande hvor der er så gode muligheder for at gå på barsel altså der er offentlige forsørgelsesmuligheder

ønsker at gå på barsel

helt principielt mener vi ikke

selvstændige skal betale for at andre ønsker at gå på barsel jeg mener i øvrigt

som selvstændige skal være på det

modstrid med hele iværksættertankegangen derfor er vi også glade for at den her ordning nu bliver

at man skal kunne starte virksomhed og så

og være på dagpenge samtidig jeg mener

lidt i tråd med den tankegang og det er ikke en tankegang jeg deler når man ser på lande hvor der er en bedre iværksætterkultur og hvor flere mennesker ønsker at være iværksættere end tilfældet er i danmark så er det jo ikke lande hvor der er flere muligheder for at være på offentlig forsørgelse mens man er er iværksætter det er lande hvor der er nogle bedre rammevilkår og hvor det er mere attraktivt

starte sin egen virksomhed fordi den potentielle gevinst ved at lykkes med en virksomhed er større end den er i danmark

risikoen mod den mulige gevinst og i danmark har vi desværre indrettet os på en sådan måde at den mulige gevinst er

har modtaget b indkomst for en konsulentopgave som også

andre ordførere at regeringen er så forhippet på at ophæve ordningen at regeringen ikke vil lytte til mange af de gode forslag til forbedringer som eksempelvis kan læses i høringssvarene

foreslået tre forskellige modeller som man kunne lade sig inspirere af men alligevel har regeringen valgt at overhøre

de gode forslag og stå fast på

en af grundene til at vi har hele høringsapparatet er jo at man lader sig inspirere af de gode ideer der kommer

der er kommet i høringssvarene i flere af høringssvarene korrigerer man

set også regeringens argument om at der ikke er nogen efterspørgsel efter en ordning for barselsudligning for selvstændige

der faktisk derude i virkeligheden blandt andet har dansk journalistforbund lavet en undersøgelse som påviser at der faktisk

blandt deres medlemmer

det samråd hæftede jeg mig ved at erhvervs og vækstministeren som også deltog i det samråd nævnte at det ikke er godt nok at det kun er ni og tyve procent af de selvstændige der er kvinder så langt er regeringen og alternativet jo et hundrede procent

ligesom havde grebet ind for at rette op på den her tendens

jo lidt det modsatte i det her lovforslag nemlig underminerer et faktisk er rigtig godt

justere på den forskel der er blandt

et forslag til en forbedret ordning frem for at ophæve den nuværende ordning og vi håber sådan set stadig væk at regeringen igen vil lukke den dør op eller

er at der er mange atypiske ansættelser

i gang med et arbejde hvor man kigger på det her med de atypiske ansættelser så hvorfor lader

den her ordning det er også noget af det vi undrer os over

om kvindelige iværksættere og kvindekønnet som skal ligestilles med

gøre det nemmere for nogle af mændene

gå på barsel så det her handler jo ikke kun om kvinder det handler

svært ved at forstå i hvorfor venstre som danmarks liberale parti ønsker at indskrænke det vi ser som friheden til både at kunne beslutte sig

misforståelser eller måder at kategorisere de målgrupper

de personer som skulle være målgrupper

jeg har også modtaget et mærkeligt brev her i maj måned

marianne jelved buddingevej fire og fyrre b osv

jeg indberetter hvordan jeg har skaffet mig det nye job

finde de løsninger som er til at have med at gøre

er sjovt ved at være i politik er jo at man ikke bare giver op

nævne herre finn sørensen her

så vi kunne arbejde videre

vi kunne finde nogle bedre løsninger for det er et kæmpe problem at kvinder ikke respekteres

det kan man jo tydeligt se der er kun fem og

bliver iværksættere der er kvinder

kvinder er faktisk meget meget gode til at få ting til at fungere

i den sammenhæng for at få dem med

resultat af en rigtig gammel aftale fra midten af nullerne

minister der hed carina christensen som var familieminister

iværksættere og nogle af de barrierer der var var ofte at de simpelt hen var så dårligt stillede når de blev gravide det ved jeg

jeg har beskæftiget mig med temaet i flere forskellige sammenhænge og det er en korrekt opfattelse der er en anden problemstilling som

at der er rigtig mange årsager til

erhvervsdrivende hvor lidt der bliver taget barselsorlov af mænd inden for det område det er en ud af ti der

vi taler om ligestilling og vi taler om ligestilling som om danmark er et foregangsland på det her område jeg synes virkelig det halter på de steder hvor det gør bare en lillebitte smule ondt forstået på den måde at vi skal tænke kreativt og finde nogle nye løsninger

temmelig overraskede eller sure da de jo i virkeligheden ikke var selvstændige

temmelig uelegant måde at lægge en barselsfond for had på

sf mener ikke at svaret er en kortslutning

i øvrigt god båd skal repareres man sænker jo ikke hele skibet

i flere af høringssvarene kan vi læse at faglige organisationer og også arbejdsgiverforeninger gerne vil deltage i det konstruktive arbejde med at finde en holdbar løsning

udfordringen for os er jo at gøre det attraktivt for kvinder at drive egen virksomhed vi taler vist også alle sammen om hvor vigtigt det er med iværksætteri og at kvinder skal have bedre fodfæste som selvstændige ligestilling er da også et ord

der må vi så bare erkende at bedre barselsforhold er et af midlerne løsningen er ikke

ganske vist har en række svagheder målet må være at erstatte den her lov med en anden lov som er bedre

imod lovforslaget men deltager gerne sammen med de faglige organisationer med at skabe en ny lov til glæde for kvinderne erhvervslivet

at vide af folketinget at nu skal man til at lave lønindberetninger og ekstra indbetalinger til en masse forskellige fonde jeg

som et forsøg på at løse nogle problemer men som virksomhed

passe på med at presse ting ned over hovedet på folk

er alle de her små betalingsordninger til

barsel til en række andre formål

de opkrævninger som man modtager og jeg tror politikerne herinde alligevel sidder med en eller anden opfattelse af at de gør virksomhederne en tjeneste ved at indføre alle de her ordninger det gør man ikke man pålægger bare virksomhederne noget mere besvær at forestille sig at man løser problemet for iværksættere ved at have sådan en ekstra betaling for at gå på barsel er også meget virkelighedsfjernt

virksomhed i længere tid det det der er problemet

det lovforslag så jeg ved ikke

om den konservative ordfører at trække stikket på et tidligere lovforslag

mystisk men bare lige for at

drøftet så bliver der altså ikke ændret noget

til virksomhedernes pligt til at indberette lønoplysninger til danmarks statistik

blev omfattet af ordningen men netop dette ønske resulterede i at alt alt for mange

det betød at beskæftigelsesministeriet sammen med

om ordningen kunne målrettes bedre samtidig vedtog et enigt folketing at stoppe opkrævningerne til ordningen

og i stedet lade staten afholde udgifterne til bidragene og det vil jeg gerne kvittere for her i

har efter regeringens opfattelse ikke været muligt at finde en hensigtsmæssig ordning som afløsning for den eksisterende ordning en målretning af ordningen ville blandt andet forhøje den enkeltes bidrag dramatisk fra godt tre hundrede kroner til omkring

hundrede kroner grunden til at jeg ridser baggrunden op i dag er at uanset om man politisk mener at der bør være en barselsudligningsordning for selvstændige erhvervsdrivende i danmark så kan det ikke blive den ordning som regeringen nu foreslår afskaffet

jeg siger ikke dette for at kritisere dem der står bag ordningen jeg siger det i en erkendelse

det simpelt hen er uhyre kompliceret at tilrettelægge en sådan udligningsordning for selvstændige hvilket

og i lyset af dette

har regeringen ikke aktuelle planer

en alternativ ordning afslutningsvis vil jeg understrege at vi ikke med dette lovforslag ændrer på selvstændiges ret til barselsdagpenge på

cirka en hundrede og femten kroner i timen

er de selvstændiges forpligtelse til at udligne barselsudgifterne for hinanden i spændet mellem de en hundrede og femten kroner og cirka en hundrede og syv og tres kroner

derfor er det spørgsmålet om hvorvidt den antidiskriminationstænkning der ligger bag barselsudligningsordninger for lønmodtagere en antidiskriminationstænkning der er bygget op over at vi ikke ønsker at erhverv målrettet går efter at ansætte mænd for at slippe for barselsudligningsomkostningerne

hele det hensyn og den grundtænkning der ligger i de her konstruktioner har jo ikke rigtig nogen mening for selvstændige der selv beslutter hvad de vil beskæftige sig med og om de vil være selvstændige og derfor er spørgsmålet om ikke det grundlæggende er en forkert tænkning at det er andre selvstændige der skal finansiere det der lønspænd eller indtjeningsspænd

vi har lavet masser af kalkulationer i denne regering om det men alle de kalkulationer vi har lavet har altså vist vi sige at jo tættere man kommer på en meningsfuld afgrænsning af de selvstændige jo dyrere bliver det og jo mere koncentrerer man sig om en gruppe af virksomheder som ikke ønsker at være omfattet af ordningen så vi er ikke i stand til at foreslå en alternativ ordning af denne

dag en fremstrakt hånd om at være med til at løse det

ministeren vil tage imod jeg lytter mig også frem til der er mange andre partier som er kommet med det samme budskab altså at der er problemer med den

set stadig står uløst hen så derfor

venlige opfordring bare at ministeren indkalder til forhandlinger om alternative løsningsforslag og at vi

at tænke lidt ud af boksen

en relativt snæver gruppe af virksomheder skal betale for andre vilkår for selvstændige

derfor er jeg ikke sikker på at vi i forhold til de vækstinitiativer vi måtte have lyst til at arbejde med for iværksættere skal pege på beskæftigelsesministeren men jeg har som repræsentant for regeringen noteret mig

den konklusion at dansk folkeparti har overfortolket nogle ting og det er jo rigtig ærgerligt jeg føler bare trang til at

diskrimination på det her område på samme måde som der kan være med lønmodtagere og derfor

fremme ligestillingen iblandt selvstændige ligesom vi gerne vil fremme den alle mulige andre steder i samfundet og det gør man jo ved at sikre at løntabet for kvinder og mænd der går på barsel ikke er så stort som det er med de nuværende barselsdagpenge er ministeren ikke enig i

for mange mere end selve udligningen mellem de en hundrede og femten kroner og så de en

barselsdagpenge og for en udligning at hvis man er aktiv i virksomheden

kan man ikke modtage nogen af disse beløb og det er jo et reelt dilemma

være lidt flere kvinder og forhåbentlig også flere mænd der

bare sige til ministeren jamen vi har jo sådan set erkendt

kan få det til at hænge sammen hvis det kun er inden for den lille gruppe som egentlig er målgruppen for det her

at dansk journalistforbund har gjort ved at sige kunne der ikke findes en eller anden ordning ved at køre det sammen med barseldk

ministeren jo blive konfronteret med det så vi kan se om det reelt skulle være noget problem

betyder fraværet fra virksomheden altså rigtig meget det er ikke alene et spørgsmål om lønudligningen der betyder noget

er det et reelt dilemma at hvis man arbejder under sin barsel

medbringer mobiltelefoner og andet udstyr der kan bruges til at

så er det problem der skal løses uanset hvilken grund der måtte være til at man er varetægtsfængslet i surrogat så er det dybt problematisk at man med sit udstyr kan påvirke efterforskningen at man kan kontakte kilder eller at man kan true ofre der skal strammes op så det også bliver strafbart at medbringe telefoner iphones tablets og så videre i

må jeg så ikke samtidig sige

i forhold til disse kommunikationsredskaber i sidste uge kom det frem at en

derfor er meldingen fra socialdemokratiet også helt klar lad os vedtage det her forslag men

i straffen kan vi komme et stykke ad vejen med men vi kommer ikke uden om at vi også skal sikre at de love vi vedtager overholdes i praksis jeg håber derfor at ministeren vil gå konsekvent til værks når det handler om at få stoppet indsmuglingen af mobiltelefoner i fængsler og vi bakker

vi også gerne tager de yderligere drøftelser om hvordan vi kan sikre at lovgivningen

vanskeliggjort politiets efterforskning af straffesager giver det selvfølgelig anledning til bekymring en bekymring som vi i dansk folkeparti er godt tilfredse med at regeringen nu handler på

at fremsætte forslaget her når det drejer sig om at sikre politiets mulighed for at efterforske forhold der kan være kriminelle med henblik på at stille de ansvarlige til regnskab så er vi naturligvis interesseret i at give politiet de bedst mulige værktøjer netop til det det er samtidig værd at bemærke at forslaget ikke vedrører spørgsmålet om hvornår besiddelse af det omtalte udstyr måtte være uretmæssig

debatten om kontrolmulighederne rejses jeg synes det er en debat værd og kan kun bakke op om de forslag og initiativer som justitsministeren tidligere har bragt på banen

at kunne jamme hvis det måtte være det

dæmme op for nogle af de her problemer på området men jeg kan på dansk folkepartis vegne meddele at vi agter

mange andre ting som ikke lige

logisk at vi har dette forbud i straffeloven et forbud der gælder i lukkede fængsler

i arresthuse jeg håber at vi i forbindelse med forhandlingerne om kriminalforsorgens økonomi kan få plads til flere razziaer for det er jo ingen hemmelighed at på trods af regler i straffeloven og forbud

men det er en forhandling vi kommer til at tage op siden hen det forslag vi beskæftiger os med i dag

der sidder i surrogatfængsel som det hedder altså det vil

unge der sidder på institutioner eller

det kan vi selvfølgelig støtte der gælder nøjagtig de samme hensyn over for den her gruppe som der gælder over for andre vi skal ikke tolerere at der er mobiltelefoner der kan anvendes i de situationer når det er sagt og venstre dermed støtter forslaget

grund til

i en årrække har været en praksis hvorefter man har dømt mange mennesker for mobiltelefonbesiddelse i tilfælde hvor det ikke har været ulovligt at have en mobiltelefon

er blevet dømt uden egentligt retligt grundlag og det bemærker regeringen også det er jo mildt sagt retssikkerhedsmæssigt betænkeligt at noget sådant kan finde sted og jeg er derfor glad for at der bliver rettet op på det regeringen har i bemærkningerne skrevet at rigsadvokaten nu skal ind og undersøge de her sager

i givet fald må det jo medføre at sagerne genoptages og at de pågældende sandsynligvis vil blive frifundet og få erstatning

gøre i et retssamfund men betænkeligt er det at den praksis har kunnet finde sted jeg er glad for at der nu rettes op på

en gruppe mennesker som ikke er almindelige varetægtsfængslede men er under atten år eller har en sindslidelse altså

sådan som jeg har forstået de eksisterende regler

spørgsmål om hvorvidt de skal have lov til at besidde en mobiltelefon eller ej der findes allerede i

varetægtsfængslet skal man ikke kunne afstemme forklaringer med andre udenfor eller advare andre

det der er spørgsmålet er så om man skal kriminalisere det det vil sige pålægge dem en form for straf når de overtræder forbuddet

fordi almindelige i gåseøjne

på at det egentlig vil have nogen betydning fordi der allerede er et forbud

så hvis man ønsker at straffe ja så

forhindre unge i varetægtssurrogat i at have en mobiltelefon

er det ikke et forslag som som for

vi kan stemme for når vi har fået svar på et

ej tror jeg alle enige om at det skal de ikke hvis man ikke synes at det skal være tilladt så bør det vel være strafbart sådan

der kan være en sanktion ifald

man kriminaliserer hvis man også er parat til at give en straf vi kunne diskutere andre ting hvor vi jo så synes man skal afkriminalisere fordi man de facto ikke er villig til at give en straf eller er villig til at følge op men her giver det god mening jeg har svært ved at se hvad argumenterne skulle være imod

enige i at det er meget problematisk at der er tilfælde hvor en person der er varetægtsfængslet i surrogat kan bruge sin mobiltelefon og lignende til

det er problematisk at det åbenbart i en årrække allerede har været sådan at der

er personer der er blevet dømt for overtrædelse

det her uden lovhjemmel så på den måde er vi jo glade for at man

bruge deres mobiltelefoner eller er

unge varetægtsfængslede i surrogat som

det har jeg svært ved at læse ud af lovforslaget så så vi har stillet en række spørgsmål til justitsministeren for at få afklaret præcis hvad

er selvfølgelig indstillet på at løse den problemstilling som er skitseret med de ord ser jeg

får mulighed for at påvirke en eventuel efterforskning så selv om det

vi som udgangspunkt med på at vi optimerer betingelserne for en efterforskning alligevel synes vi i radikale at lovforslaget rejser nogle grundlæggende spørgsmål i forhold til håndhævelsen af

strafudmålingen og beskyttelsen af de unge som ikke er varetægtsfængslet når disse kommer til at bo sammen med unge der er varetægtsfængslet i surrogat spørgsmål der popper op kunne være hvordan vil man på den enkelte afdeling hvor de unge bor skabe en forståelse for at nogle gerne må være i besiddelse af mobiltelefon og andet kommunikationsudstyr mens andre under samme tag ikke må hvis den unge der er varetægtsfængslet i surrogat låner eller tvinger sig adgang til en mobiltelefon eller andet kommunikationsudstyr af en ung som ikke er varetægtsfængslet i surrogat hvordan opklarer man så om der er tale om medvirken til en forbrydelse eller om der er tale om tvang herudover ser vi en pædagogisk udfordring og en udfordring i forhold den relationsdannelse der er vigtig mellem personalet og de unge idet det pædagogiske personale skal agere vagthund og have anmelderrollen når de konstaterer at den unge har gjort brug af mobiltelefon eller andet kommunikationsudstyr så som udgangspunkt

vi ikke imod lovforslaget men vi vil stille nogle

til ministeren og det er klart at når der kommer nogle fornuftige svar på dem så kan vi godt bakke

er ved at have adgang til en mobiltelefon vi synes det er helt naturligt at det er strafbart i den situation og vi

fængsel uretmæssigt at besidde en mobiltelefon eller lignende kommunikationsudstyr det samme gør sig ikke gældende for de personer der er varetægtsfængslet i surrogat for eksempel på en sikret

psykiatrisk afdeling og på den måde lukke et uhensigtsmæssigt hul i det gældende regelværk

bliver det altså strafbart i op til syv dage

man så finder en sådan mobiltelefon det er sådan det forholder sig så på den baggrund

jeg endnu en gang takke ordførerne for de forskellige indlæg jeg ser frem til den videre behandling i folketinget